til nitten fire og halvfems i vkr regeringen fra nitten otte og tres blev han forsvarsminister og i en kort periode i nitten

en og halvfjerds også finansminister

men efter mandefald i ledelsen af det konservative folkeparti kom efter regeringstiden en opslidende kamp

ninn hansen som den ene fløjleder hans parti tabte voldsomt i styrke indtil begge fløjene accepterede poul schlüter

genrejste partiet og blev statsminister i nitten to og firs i den forbindelse blev erik ninn hansen i de første syv år af schlüterregeringens tid justitsminister

i pressen på baggrund af sin lange karriere benævnt som folketingets nestor det var utvivlsomt et stærkt ønske

ninn hansen at afslutte sin lange politiske løbebane som formand for folketinget og som den første formand nogen sinde fra det konservative folkeparti den mulighed opstod da svend jakobsen i januar nitten ni og firs nedlagde sit mandat

ninn hansen der gik mindre end ni måneder før den daværende regerings partier selv valgte en anden formand der havde gennem længere tid stået stærk politisk blæst om og kritik fra ombudsmanden vedrørende justitsministeriets administration

ninn hansens tid som minister kritikken førte som bekendt til nedsættelse af undersøgelsesretten i den såkaldte tamilsag i nitten tre og halvfems førte undersøgelsesrettens rapport til schlüterregeringens afgang og senere til erik ninn hansens

give en samlet vurdering af erik ninn hansens politiske virke men han satte uden al

stærkt præg på dansk politik gennem de fire årtier på christiansborg vi der var i dette hus samtidig med erik ninn hansen husker ham ikke blot som en stejl og viljestærk person med en formidabel hukommelse vi ved at han i sin tid herinde oplevede store personlige sorger

venligt hjælpsomt og imødekommende menneske vi mindes

men også tragisk politisk skikkelse og jeg foreslår at vi til minde holder en minuts

med regeringen går ikke på om danmark skal gøre noget ved ekstremisterne i isil eller ej

den klare overbevisning at danmark

i irak er ikke at den irakiske hær ikke har våben og kampfly i de sidste ti år har den irakiske hær modtaget våben træning og militærstøtte fra usa og andre vestlige lande problemet i irak er den sekteriske politik som regeringen i bagdad fører inkluderes den sunnimuslimske og kurdiske minoritetsbefolkning ikke i beslutningerne i irak vil det ikke være muligt at samle landes befolkningsgrupper til kamp mod isil dette grundlæggende politiske problem kan ikke løses militært med luftangreb det skal løses gennem politisk pres på regeringen i bagdad isil har i den seneste tid flyttet sine tunge våben ind i syrien og har i de sidste fjorten dage løbet stormløb

de kurdiske områder omkring byen kubani her truer en humanitær katastrofe de omkring firehundredetusind civile kurdere arabere og kristne der opholder sig i byen b en hundrede og tre og tyve fra regeringen gør intet ved denne truende katastrofe enhedslisten

b en hundrede og fire og tyve der foreslår at den støtte som allerede gives til kurderne i nordirak i form af humanitær hjælp og våben udvides til også at omfatte de kurdiske områder i det nordlige syrien grundlæggende mener enhedslisten at løsningen i både irak og syrien er politisk vi mener derfor også at fn bør lede kampen mod isil ligeledes bør danmark lægge pres på regeringen i bagdad for at sikre en inkludering af alle landets forskellige grupper og der bør arbejdes aktivt for afholdelsen af en ny fredskonference om syrien så det bliver muligt for parterne at samles

politisk løsning og sammen

jihadisternes stilling når danmark nu efter vedtagelsen af en hundrede og tre og tyve om et øjeblik er i krig med islamisk stat betyder det så at de jihadister der har dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse og som rejser ud for at kæmpe for islamisk stat er landsforrædere de vil jo kæmpe imod det officielle danmark og imod det danske flyvevåben eller rejser de hjem til en heltemodtagelse og medaljer er de veteraner eller kriminelle det spørgsmål vil jeg gerne have svar på og som sagt

et nærmest ikkesvar på det under udvalgsbehandlingen vi synes i dansk folkeparti at det er rigtigt at udsende f seksten fly for at bekæmpe islamisk stat men vi synes også det er afgørende vigtigt at få afklaret regeringens holdning til jihadisterne som måske vil komme til at skyde imod andre danskere er de veteraner eller kriminelle

udenrigsministeren kan uddybe det svar som jeg fik på spørgsmål sytten som

nogen forskel for de danske statsborgere eller bosiddende i danmark som tager til irak og kæmper på isils side at vi nu er i en væbnet konflikt med isil således at de er nede og

vores styrker

gør det en forskel eller gør det ikke en forskel det er der ikke kommet noget svar på og det er fuldstændig urimeligt hvis det er sådan at man ustraffet kan tage ned og kæmpe mod danske styrker og så bare vende hjem

vil jeg gerne spørge regeringen om regeringen agter at tage et initiativ så retsstillingen bliver ændret

retvisende billede af helt præcis de spørgsmål som vi har stillet og hvad de har reflekteret så derfor ønsker vi at få udenrigsministeren til at redegøre for hvad status er for de danske statsborgere der tager til syrien og irak og hvad bliver konsekvensen

spørgsmålet har været fremme om det at vi nu indtræder i en væbnet konflikt gør at de jihadister der tager af sted kan betragtes som landsforrædere justitsministeriet oplyser at begrebet landsforræderi ikke optræder i straffeloven men at straffelovens kapitel tolv og tretten indeholder bestemmelser om henholdsvis forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed det er kapitel tolv og forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder terrorisme

det vil altså sige at hvis man pågriber personer der har været af sted dernede og man kan bevise at de har overtrådt disse bestemmelser så vil de selvfølgelig blive straffet ifølge dansk lovgivning men selve begrebet landsforræderi eksisterer altså ikke i

at angribe danske soldater eller allierede styrker

set ret afgørende vi må have krav på at vide hvilken retsstilling der gælder

jihadister i kampen dernede vi må have krav på at vide om regeringen mener at straffeloven gælder for deres ageren specifikt straffelovens

der ikke er noget i straffeloven der hedder landsforræderi

blev indført efter anden verdenskrig og benævnes landssvigerparagrafferne

en ren teknikalitet men derfor mit spørgsmål tak formand

danmark og jeg finder det ualmindelig relevant at folketinget i dag bliver oplyst om om deres retsstilling og hvis udenrigsministeren på det juridiske grundlag ikke er i stand til at oplyse

kan han måske gøre rede for sine moralske tanker i forhold til om han ikke mener at de mennesker jihadister der konfronterer danske soldater med våben burde straffes efter den omtalte

egentlig

danske styrker eller mod dem vi er allieret med så er det ikke fuldstændig klart om det er strafbart eller ej må jeg så ikke spørge udenrigsministeren vil regeringen medvirke til at gøre det klart i lovgivningen at det er strafbart at deltage i en kamp mod danske styrker eller mod styrker som danmark er i alliance med i dette tilfælde i irak vil regeringen medvirke til at gøre det fuldstændig tindrende klart

og herboende udlændinge i at udrejse for at deltage i de her grupperinger derudover har regeringen bedt straffelovrådet om at vurdere om de gældende regler i straffeloven udgør et tilstrækkeligt værn til at kunne modvirke deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet det vil

jeg spørger bare helt enkelt for det fremgår ikke af svaret

om regeringen vil medvirke til en lovændring så det bliver klart at det er strafbart at kæmpe mod danske styrker

for et signal at sende

udvise i en situation hvor vi skal sende danske soldater

i kampen imod nogle af de mest

også det gælder enhedslisten som ikke stemmer for den udsendelse er enige om at det selvfølgelig er og skal være strafbart at deltage i de her handlinger vi har fra regeringens side fremlagt en handlingsplan der derudover skal forhindre folk i

og vi har bedt de skarpeste jurister vurdere om vi kan skærpe lovgivningen med henblik på at gøre det yderligere strafbart hvis ikke det er

så at

kæmper og hvilken status man så helt bestemt tildeler de her personer derfor interesserer vi os ret meget for det her spørgsmål vi mener faktisk

hvis man ser på det svar der blev givet på spørgsmål sytten som udenrigsministeren har

i dag står der om hvorvidt

efter regeringens opfattelse eksisterer der en ikke international væbnet konflikt mellem den irakiske regering og isil så undrer det mig lidt hvordan udenrigsministeren kan sige at det

det er jo sådan set slet ikke det som vi ønsker at diskutere her det vi ønsker at diskutere

koalition danmark deltager i hvis danske statsborgere bekæmper den koalition som vi så har valgt at støtte fordi vi synes at det er et rigtigt budskab

der tager til syrien eller den nordlige del af irak hvilke regelsæt er der der rammer dem hvis de udøver aktivitet mod koalitionens styrker det er relativt banalt vi har stillet det rigtig mange gange og vi har sådan set også efterlyst et juridisk notat på det vi må bare konstatere at alt det som regeringen har givet udtryk for at man ville komme os i møde med ikke er sket og derfor må vi jo så stille spørgsmålet i folketingssalen

jo at straffeloven indeholder flere bestemmelser

jeg desværre ikke kan give noget meget bastant svar for sådan er lovgivningen i danmark det er domstolene der tolker de enkelte paragraffer i de enkelte situationer men at det afhængigt af de konkrete omstændigheder kan være strafbart at deltage i kampene i irak på islamisk stats side og det drejer sig blandt andet om straffelovens bestemmelse om terrorisme

er nogle helt særlige paragraffer der kommer i brug med nogle helt særlige strafferammer

vi i venstre og en række andre partier synes være aktuelt at anvende over for danske statsborgere eller folk med permanent opholdstilladelse som angriber

danske soldater dansk udsendt

eller andre steder det spørgsmål må man da her i folketingssalen til behandling af så vigtigt et beslutningsforslag kunne få et klokkeklart svar på fra landets udenrigsminister

at vi skulle suspendere mødet og få et svar for det er i folketingets interesse og

og det er helt fair hvis udenrigsministeren vil suspendere mødet og få forsvarsministeren eller andre på talerstolen men jeg synes

meget alvorligt betyder det så at de danskere der tager ud for at hjælpe de fjender som vi nu har givet tilladelse til at det danske flyvevåben dræber ikke er landsforrædere at de ikke er landssvigere og at de ikke kan få en skærpet straf det må vi da have afgjort før vi sender vores fly ud med den særlige tilladelse til at dræbe vi kan ikke have fjender uden også at dømme dem der

en holdning til hvordan vi skal behandle

og jeg vil egentlig foreslå at hvis man ønsker en skærpelse af straffeloven på det her område og det

som vores partiers retsordførere skal tage og så tager man den diskussion men det har jo

vi ønsker at give et bidrag i irak så må vi tage den diskussion

de rammes af den ene eller den anden kugle soldaterne risikerer deres liv

skal stemme om lige om lidt de risikerer at blive kommanderet til at bombe i byer og ramme

kommer til at gavne isil det ansvar

bærer soldaterne ikke men det gør det flertal der stemmer for at sende soldater og fly ud

er sådan at der kan idømmes straf i et andet svar siger ministeren at det er sådan at der kan idømmes straf det første svar er et normativt svar som udtrykker et håb

er en konstatering og jeg bliver nødt til at spørge er ministeren og regeringen fuldstændig klar på at det her er noget man kan

og er ministeren og regeringen sikre på at

signal bliver sendt tydeligt nok til de mennesker i danmark som kunne tænke sig og være fristet til at gå ned og deltage i en kamp imod

i dansk lovgivning at den konkrete vurdering af den enkelte sag foretages af domstolene hvis man ønsker en generel stramning af lovgivningen på det her

og justitsministeren men selvfølgelig er det ulovligt

sig en terrororganisation og selvfølgelig skal det være ulovligt og jeg tror ikke der er nogen der

regeringen mener om de mennesker der tager ned og bidrager til isil vi har fremlagt en handlingsplan der går lodret imod dem og vi har deltaget i den ene internationale konference

aktiviteter med alle vores allierede

for herre søren pind har gentagne gange stillet spørgsmålet herre troels lund poulsen har i dag gentagne gange stillet spørgsmålet

for en situation vi kommer i jeg forstår ikke at regeringen ikke har

et klart svar fra justitsministeren som desværre ikke er

er for en strafbarhed der måtte være for de personer der rejser ud og kæmper på den modsatte side af de soldater vi lige om lidt

vi nu sender danske f seksten jagere af sted at regeringen så ikke har taget sig af at komme med et svar til andenbehandlingen af beslutningsforslaget her i aften mener ministeren virkelig ikke at det er relevant at vide inden vi skal trykke på knapperne og beslutte hvorvidt danske soldater skal sendes

så kommer til regeringen og anbefaler at man laver en lov

væbnet konflikt der svarer til § en hundrede og to hvor ordet krig bliver nævnt

så kan regeringen ikke gøre noget for man må ikke lave straffelove med tilbagevirkende kraft så det hjælper ikke noget som helst at udskyde

hvis en soldat bliver skudt i varde af en der er utilfreds med den danske stat så er der jo straf og hvis en dansker skyder en dansk soldat i mosul

hundrede og to i straffeloven hvor der står den som under krig eller besættelse yder fjenden bistand ved råd eller dåd eller til fremme af fjendtlig interesse svækker den danske stats eller dens forbundsfælles kampdygtighed straffes med fængsel indtil seksten år altså

her brugt ordet væbnet konflikt men væbnet konflikt

for at forsvare vores interesser og hvor en anden dansker så skyder på

vores interesser derfor kan de ikke vente

det kan ikke bruges til noget som helst for vi

det er

det er

ikke krig men de ved ikke hvad væbnet konflikt er så domstolene et grundlag og det er at regeringen klart siger det er ikke acceptabelt at skyde på en dansk soldat når man er dansk statsborger

til landsforrædere eller ej i stedet for at bekymre sig om hvad der skal ske i stedet for at bekymre sig om den kritik som enhedslisten har rejst om at der ikke er nogen plan efter bomberne efter bombekampagnen at der ikke er noget

høre på et pinligt slagsmål

at vi må have klarhed og hvis ikke vi får det

hvad så

stig møller konsekvensen af det i siger

er vel at sige at så må vi jo stemme imod for

så må man jo stemme imod eller

også må man jo altså suspendere forhandlingerne og så genoptage dem på et eller

at det er stærkt begrænset hvad man kan opnå gennem en flyoperation

og at vi ikke har nogen forestilling om at vi skal ind i en ny irakkrig som i to tusind og tre vi har haft en grundig udvalgsbehandling i løbet af eftermiddagen

indkalde til samråd om meget specifikke juridiske spørgsmål så må jeg sige at jeg

er lidt besynderligt at vi oplever de borgerlige partier på den her måde på dette tidspunkt af aftenen hvad er det det her handler om det er jo ren borgerlig indenrigspolitik det er ren indenrigspolitik at vi nu skal til at snakke om strafferammer for jihadister og folk der tager

og kæmper dernede jeg synes simpelt hen ikke man kan være

når vi har haft den her ganske alvorlige diskussion

hvis der overhovedet skal være sammenhæng i det de borgerlige siger er

som også herre henning hyllested sagde før

hvis man ikke mener at det hele er klarlagt

danske soldater af sted må man jo stemme imod når vi skal stemme om lidt

det her tilbage til forsvarsudvalget så man kan få afdækket de spørgsmål som ikke måtte være besvaret

at der er uafklarede vigtige spørgsmål før danske soldater bliver sendt af sted

men vi kan da ikke leve med at de borgerlige

går rundt og siger efterfølgende

i da bede om at mødet bliver suspenderet og

her i aften vi kan genoptage mødet i morgen

hvis han stadig væk er i tvivl

her måde som vi diskuterer på i øjeblikket så må vi virkelig gå til bunds i det

vil så opfordre venstre til at sørge for at vi kommer til bunds i det i stedet for at vi sidder med en følelse af at der er en meget meget vigtig uopklaret juridisk

derfor synes jeg da at det er venstre der har et ansvar for at den her sag

bliver ordentligt belyst og derfor

må man bede forsvarsudvalget tage sagen op igen bede om at få den her sag virkelig gennemtrawlet

alvorlig sag hvor det handler om udsendelse af danske soldater og hvilken retsstilling der gælder for hvis de danske soldater bliver

at han er fuldt ud oplyst jeg har også læst svarene i

holger k nielsen siger at det er fuldt ud oplyst

det er der ikke svaret på spørgsmålet blev stillet klokken

danske soldater i den her militæraktion og så vil jeg godt spørge

os der er uvidende og ikke kan forstå de svar

man sad i en anden parlamentarisk situation var meget optaget af at finde ud af om straffelovens § en hundrede og to gjaldt og

under udvalgsbehandlingen og så tager vi det op med ministeren nu det er fuldt ud berettiget og det skal herre holger k nielsen ikke blande sig i ja det må herre

at få svar på tiltale jeg mener at det er fuldstændig utilbørligt at herre holger k nielsen tillader sig at påstå at vi som medlemmer af folketinget ikke kan rejse en debat som vi er optaget af det skulle herre holger k nielsen holde sig for god til

det vi skal stemme om om lidt det har de borgerlige

jo selvfølgelig

så bare siger er at i det omfang

mener der er uklarheder om det her

dog så meget mod og mandshjerte

om at få sagen tilbage til forsvarsudvalget

få de der uafklarede spørgsmål

der har gjort det en meget klar røffel

vi synes det her er et meget vigtigt tema det et tema som vi har taget op for at drille regeringen eller lignende som herre holger k nielsen antyder derfor vil jeg da også lige om lidt gå på talerstolen og bede om at vi trækker

tage et samråd med justitsministeren

vi lægger meget stor vægt på det og synes det er afgørende at det bliver belyst

ikke afstemning vil det sige at regeringen

så er forslaget vedtaget og så går vi videre til næste punkt på dagsordenen

jeg går ud fra medmindre jeg får andre bemærkninger at enhedslisten vil have det næste punkt behandlet videre det nikker ordføreren

er lige nu katastrofal i fjorten dage

har isil med tunge våben i form af tanks pansrede køretøjer og artilleri angrebet og beskudt området

arabere og kristne i de sidste tre år

og de andre befolkningsgrupper i det nordlige syrien skabt et demokratisk sekulært mangfoldigt styre der inkluderer alle befolkningsgrupper ikke alene har man

smidt assads regime på porten men man har også vist sig i stand til at holde stand mod isil indtil isil begyndte at angribe med tunge amerikanske våben som de fik fat i ved erobringen af den irakiske by mosul tidligere på sommeren

området omringet af isil fra vest fra syd og fra øst og har en lukket tyrkisk grænse mod nord det er en humanitær katastrofe som truer

om at danmark skulle presse tyrkiet til at åbne grænsen for mad og medicin og sikre at kurderne kunne få støtte samt at fn blev inddraget i sagen det blev afvist af regeringen

disse forslag op og gøre noget ved det lige nu står isil to

kobani det er en forfærdelig situation som kræver akut handling derfor er jeg også ærgerlig over at vi har set at et flertal i folketinget

danmark sender våben og humanitær hjælp til også at gælde de kurdiske områder i det nordlige syrien

flere partier har sagt i førstebehandlingen at de ville afvise det fordi de ikke mener at danmark skal gøre noget vi ikke er blevet opfordret til af usa

humanitær katastrofe fordi vi ikke har fået en opringning fra washington er det virkelig en ansvarlig dansk udenrigspolitik i førstebehandlingen havde sf

en række bekymringer i forhold til forslaget som er blevet imødekommet i udvalgsbehandlingen og jeg håber derfor at

kan støtte forslaget i førstebehandlingen kom det frem at dansk folkeparti overvejede at stemme imod forslaget fordi man frygtede at tyrkiet ville blive sur på danmark hvis vi støttede kurderne det undrer mig at dansk folkeparti vil deponere forsvaret af de kristne i det nordlige syrien ved den autoritære islamistiske leder og præsident i tyrkiet jeg håber dansk

forslaget om at støtte ikke bare de kurdiske men også de kristne og arabiske befolkningsgrupper i det nordlige syrien realiteten er jo at befolkningen i de kurdiske områder i syrien lige nu står i en ensom og desperat kamp mod isil fordi tyrkiet ikke ønsker at hjælpe tyrkiet ønsker grundlæggende ikke at kurderne i syrien irak og iran

store kurdiske befolkningsgruppe i tyrkiet grundlæggende politiske og kulturelle rettigheder den politik går lige nu ud over befolkningen i det nordlige syrien som er under angreb fra isil hvis folketinget i aften afviser at støtte de demokratiske områder i syrien selv om befolkningen her trues af en humanitær katastrofe vil det være tragisk lige nu står folketinget med et beslutningsforslag som giver danmark en ekstraordinær chance for at forhindre overgreb på civile og som vil give isil et nederlag ved at forhindre dem i at indtage byen kobani i det nordlige syrien derfor

på vegne af enhedslisten indtrængende bede folketinget om at stemme for det forslag som enhedslisten her har fremsat

bidrage til at den konkrete forfærdelige situation der